og mike legarth beslutningsforslag nummer

edmund joensen doris jakobsen sara olsvig og sjúrður

der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at de fra og med den enogtyvende december to tusind og tretten atter kan give møde i tinget per husteds og vivi kiers hverv som midlertidige medlemmer af folketinget ophører således fra nævnte dato at regne endvidere har medlem af folketinget villy søvndal meddelt mig at han nedlægger sit hverv som medlem af folketinget fra og med den enogtyvende december to tusind og tretten endelig har medlemmer af folketinget sophie hæstorp andersen jacob jacob

og benedikte kiær meddelt mig at de nedlægger deres hverv som medlemmer af folketinget

i sydjyllands storkreds anne sina i anledning af jacob bjerregaards nedlæggelse af mandatet og første stedfortræder for det konservative folkeparti i københavns omegns storkreds charlotte dyremose i anledning af benedikte kiærs nedlæggelse af mandatet er der nogen der ønsker ordet

er enstemmigt vedtaget med en hundrede og otte stemmer

hundrede og to og tredive million kroner

vi ved jo at mindst otte biografer får mellem

en million kroner i kommunal støtte

det overhovedet intet at gøre med

nej for ministeren er øjensynlig blevet bange for

kommissionen som har fået en klage

har anklaget den danske stat for at have overtrådt statsstøttereglerne men ministeren har snakket med dem nede i bruxelles

blæser i vinden men endnu værre er det når jeg kigger på de to partier som før var

det handler om lars barfoed fra de konservative og michael aastrup jensen fra venstre lars barfoed sagde under førstebehandlingen når der ikke er nogen grund til at lave regler synes vi vi lade være og derfor afviser vi lovforslaget som det ligger under andenbehandlingen sagde han intet er han blevet genert eller hvad michael aastrup har prøvet at forsvare sig selv for sin kovending men det går ikke særlig godt nu har han skrevet et debatindlæg på altinget hvor han prøver at forsvare sig selv

har indgået en aftale med ministeren

om at eu reglerne skal fortolkes sådan at der fortsat kan gives op til femhundredetusind kroner årligt i tilskud til almindelige biografer og et højere beløb hvis der er tale om kunstbiografer

har hørt om sagen er jo

ovenstående regler fremgår ordret i bemærkningerne til lovforslaget

har lavet en aftale som består i at han har skrevet under på hvad ministeren har sagt fra begyndelsen af jeg bliver nødt til at sige at det er både dumt og et kæmpe hykleri så derfor

vil jeg også i fremtiden følge med i om

nogle små og lokale biografer bliver nødt til at lukke til stor skade for det lokale kulturliv og sker det vil jeg holde dem som har stemt for forslaget som skadevoldere

synes vi at der er alt for meget oberst hackel over de eu forenede partier i folketingssalen og alt for lidt soldat

hvad er det så vi er utilfredse med det er jo at man her i salen støtter de store mod de små det er eu fremfor danmark og det er de store biografkæder

jo rigtigt at venstre konservative og liberal alliance var skeptiske men så svingede regeringen eu håndtasken og faldt til patten og det er vi godt nok

helt grotesk bliver det når vi kigger på grund og nærhedsnotatet som er udarbejdet

pia adelsteen der kan man jo læse dog kan en medlemsstat hvis det kan retfærdiggøres at der er behov for yderligere støtte få støtten vurderet som støtte til fremme af kulturen det vil sige

støtte yderligere hvis man vil ud over de minimis forordningen og hvorfor kan man det

der står i notatet at det er derfor nødvendigt og hensigtsmæssigt at støtte kan omfatte alle aspekter af filmskabelse fra historien udarbejdes til filmen vises for publikum med andre ord giver selv eu mulighed for at vi kan gå ud over de minimis

derfor forstår vi ganske enkelt ikke

noget andet vi heller ikke forstår er at man læner sig op ad en bestemt tolkning i kommunernes landsforening har man helt klart sagt at man ikke mener at det her hører ind under statsstøtteordninger

det er kommuner der der støtter så kort og godt

stemmer vi nej til dette det er et stort nej og vi håber selvfølgelig på et eller andet tidspunkt

hvilken ulykke eu er for dansk

at vi har udviklet en kodeks i eu som handler om

det er det vi gør med det her lovforslag

det ikke noget at gøre med at de store tryner de små eller at eu gør et eller andet forkert i forhold til den støtte vi har til de små biografer

at man gør rede for hvad det er for principper

derfor er der lavet en aftale

korrekt som herre alex ahrendtsen siger at sker der et eller andet kan man jo forhandle med eu om at få

særlige tilskud til det derfor er jeg også fuldstændig tryg ved den her aftale og det lovforslag vi behandler her i dag og derfor henviser jeg til betænkningen hvoraf det fremgår at skulle der ske noget som jeg ikke forventer der vil ske for en biograf altså den pludselig ikke kan holde sig inden for de statsstøtteregler der nu er så tager vi det op i partierne bag loven og finder en løsning

overbevist om kan lade sig gøre og jeg har ingen som helst bekymringer i den anledning men at hænge eu ud for det her er altså ikke særlig hensigtsmæssigt og det er heller ikke særlig sandfærdigt eu har statsstøtteregler og vi skal redegøre for principperne for

vi gør med den her lov længere er det ikke

forståelse om

i at

jeg vil

gennemsnitlig hen over årene det her handler om at vi

af en forening den forening har nogle regler

være medlem af en forening så holder man de regler der er her har vi udvidet

lovforslaget enige

der nu jeg slutter afstemningen for stemte syv og firs imod stemte en og tyve

meget meget stor fejltagelse ved at gennemføre den her reform

for de mange forældre og de mange lærere der har skrevet til mig de sidste måneder

i landet skal underlægges uden at man kan undsige sig uden at man kan beholde sit lokale særpræg

med sig ellers giver en omfattende folkeskolereform

som repræsentanter for regeringen mange gange har

trods af den meget modstand som reformen

altså selve målet med reformen man havde

undervisningsministeren i samråd omkring videns og evidensgrundlaget bag folkeskolereformen og

hvilket vidensgrundlag

indgå i en substantiel debat omkring det vidensgrundlag som tilsyneladende

ved det sidste samråd spurgte jeg til de største tungeste parametre i den her folkeskolereform det at man inddrager pædagoger og andre ikkelærere til at undervise stå ved katederet og undervise i folkeskolen

skulle føre til øget faglighed

så ufattelig lille og begrænset rolle

skub eksperimentet som mange med kendskab til pædagogik vil kende til og

var et eksperiment man gennemførte i

alle folkeskoler i gentofte i en bestemt pædagogisk ramme som ikke var ordentligt underbygget som ikke var ordentligt evidensunderbygget

fik overordentlig svært ved at følge med i skolen langt sværere

uden at træde helt ud af folkeskolen

kan udtræde af helhedsskolen sådan at forældrene får et frit

at der ikke er noget evidensgrundlag for denne folkeskolereform

sådan som undervisningsministeren har gjort ved de to samråd

hundrede og femten som her er blevet fremlagt som evidens for folkeskolereformen er så hullet som en gammel schweizerost

givet udtryk for viser de altså ikke at en længere skoledag er lig med dygtigere

hvilket førte til at denne ellers meget velafbalancerede forsker endte med at kalde undervisningsministeren

og internationalt anerkendt forsker men efter at john hattie

men han står dog stadig væk i bilaget

der også en henvisning til en

eksisterende heldagsskoler i danmark heldagsskoler ikke helhedsskoler og så vidt jeg har forstået

handler spørgsmålet om en time sent på eftermiddagen men hele den pædagogiske ramme er den samme

beretning om evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen to tusind og

og man jo undre sig over at det er rapporten fra

henvises til idet rapporten fra to tusind og tretten

siges at være en direkte sammenhæng mellem længere skoledag og dygtigere elever

det vidensgrundlag som burde ligge til grund for en så omfattende reform ikke er til stede det er uansvarligt det er jeg ved snart ikke hvad

politikere har så stor en trang

ikke ulejliger sig med at komme med noget som der faktisk er evidensgrundlag for ved det sidste samråd sagde undervisningsministeren at man jo ikke altid kunne vente på viden men at det også var vigtigt at være moderne

helhedsskolen er altså ikke moderne og som en af de mange

i hvert fald mindst fyrre år gammel den pædagogiske tanke stammer nemlig fra en oecd

anbefaling fra nitten tre og halvfjerds så man må sige

har været god tid til at indsamle evidens for at helhedsskolen er en rigtig god idé hvis man vil gøre børn dygtigere det har desværre ikke været tilfældet jeg håber meget at når vi forhåbentlig snart får

og give noget mere frihed til skolerne sådan at vi kan få respekt for de professionelle dem som skal skabe læringen og give forældrene mere indflydelse og rent faktisk give dem et frit valg

er

det er ikke noget lærere har bedt om og er ikke noget der er evidens for

frihed til skolerne hvis hun er så ligeglad med

formode at mange mange elever i skolen når de skal op til niende klasses afgangsprøve

går tilstrækkelig lang tid i skole og det er til klokken fjorten fjorten tredive og femten nul afhængigt af om man er i lillegruppen mellemgruppen eller storegruppen

jo fordi vi rent faktisk har en ambition på børnenes vegne synes fru merete riisager overhovedet ikke

problem at der siden to tusind og syv altså på

seks år er blevet skåret en måned

hvis fru vigsø bagge her

i dag kunne fremlægge dokumentation for at den understøttende undervisning som mange steder skal varetages af ikkelæreruddannet personale vil føre til et højere fagligt niveau det ville da være yderst

hen ude på den enkelte skole som det også fremgår af reformen jeg kan forstå at fru merete riisager ikke gider at forholde sig til den slags kendsgerninger fordi det er så lidt opportunt når man nu har kastet sin kærlighed

skolesystem som synes det er forfærdeligt at deres børn skal gå i skole til klokken fjorten fjorten tredive eller femten til trods for at de samme forældres

at for eksempel forældreorganisationen skole og forældre rent faktisk er rigtig glade

fra sønderborg en sognepræst fra hørup sogn i sønderborg kommune har kontaktet mig og hun fortæller at kommunen bruger den kommende skolereform til at lægge hindringer i vejen for konfirmationsforberedelsen de dikterer ganske enkelt konfirmationsforberedelse til at skulle ligge efter klokken

der er det vi begynder at sætte spørgsmålstegn ved om det overhovedet er i overensstemmelse med gældende regler og derfor er vores spørgsmål til ministeren om ministeren vil indskærpe over for sønderborg kommune at den ikke går ministeren har jo helt klart forvisset os om at der ikke bliver ændret på gældende regler og de er efter krav fra dansk folkeparti blevet skrevet ind i lovbemærkningerne

konfirmationsforberedelsen skal ligge i umiddelbar tilknytning til skolen i tidsrummet

seksten ikke om aftenen ikke

har ministeren efter forslag fra dansk folkeparti sagt ja til at evaluere om to år om den længere skoledag får betydning for konfirmanddeltagelsen vi har endda også for

helt sikre foreslået at man kunne konvertere den understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse men har fået et nej fra ministeren og ministeriet fordi man siger at så bliver undervisningen forkyndende vi står jo ikke alene i dansk folkeparti med den her bekymring også venstre og konservative er bekymrede ja selv socialdemokraternes herre orla hav der er formand for børne og undervisningsudvalget er bekymret det har vi jo kunnet læse i kristeligt

så derfor kære minister kære regering vi vil gerne have svar på om det sønderborg kommune gør er

i overensstemmelse med med lovens ånd og de gældende regler og om man ikke forventer at

bliver tilgodeset i stedet for at lave et diktat på en noget tvivlsom tolkning af en kommende skolereform det vil vi gerne have et

nedlæg klasseundervisningen brug i stedet masser af holddannelse drop fagskemaet nedlæg specialundervisningen og individualisér skolen mest muligt sæt eleven i centrum i stedet for undervisningen bland skole bland skole og fritidspædagogik og lad pædagogerne undervise netop det

danske skolereform står dansk folkeparti bag sådan et forsøg med hele den danske folkeskole normalt plejer det at være dele man forsøger

danmarks vigtigste kulturbærende institution ud i et totalforsøg

om der er andre årsager det er der sikkert også da

så et eller andet har de gjort galt derovre

har sagt ja til skoleaftalen

det her redder ikke folkeskolen som sådan men det er et skridt på vejen mod en genopretning af folkeskolen og nogle af de gode ting

hvert år at der bliver efteruddannelse af lærerne at der bliver læringskonsulenter at der bliver fulgt op

skolernes og kommunernes resultater

der bliver evalueringer at der bliver nationale test at der bliver elevplaner

og forenklinger af fælles mål alt sammen noget som jeg tror vil

i undervisningen den understøttende undervisning

bliver pædagogernes opgave sammen med lærerne

spændt på at se hvordan det kommer til at gå allerede i dag bruger man jo den model allerede i dag er der pædagoger der underviser

selvfølgelig interesseret i at se hvordan det kommer til at gå vores intention og grunden til at vi har sagt ja til det her

er at vi vil have et fagligt løft af folkeskolen vi tror at

i den rigtige retning

en stor interesse i dette så tak for spørgsmålet jeg glæder mig til

møder de en rigtig god folkeskole som kan løfte lige præcis dem som elever så de har en mulighed for at blive så dygtige som de overhovedet kan samtidig med at de trives med det fundament

drage videre gennemføre en ungdomsuddannelse gennemføre en videregående uddannelse tage en erhvervsuddannelse

medborgere i det her samfund folkeskolen er en institution i det danske samfund og derfor er det så vigtigt at vi er mange på tværs af de politiske partier der kerer sig om

skal til for at gøre en god folkeskole endnu

nej det er en vi har diskuteret rigtig længe ikke bare blandt de seks partier i forligskredsen der har været en lang og bred diskussion med alle

udmønte den ramme der er for folkeskolereformen har der været en meget

egentlig kommer til at ske fra august to tusind og fjorten når eleverne møder den nye folkeskole det de vil opleve er en skole som giver et markant timeløft og samtidig

giver en markant udvikling af fagene herunder

udviklingen af måden man tilrettelægger undervisningsforløb

en undervisning der giver dem de bedste muligheder for at blive så dygtige som de kan

i de praktiskemusiske fag så der bliver langt bedre mulighed for at folkeskolen fra den dag eleverne starter i nul klasse og hele vejen igennem kan kombinere de teoretiske fag med de praktiskemusiske fag og gøre undervisningen konkret og anvendelsesorienteret

praktik og anvendelsesorienteret virkelighedsnær undervisning der møder eleverne der hvor de er

bliver motiveret til at lære nogle ting de

giver både mere motivation og koncentration og dermed faglig dygtighed så ud over det markante timeløft i en række fag herunder også som noget nyt en styrkelse af fremmedsprog eleverne vil nu møde engelsk fra første klasse og de skal vælge mellem tysk og fransk fra femte klasse

ikke interessant en computer er jo bare et værktøj ligesom en regnemaskine

en skoledag hvor idræt og bevægelse

af at man tænker bevægelse ind undervejs fordi vi ved at hvis børnene bevæger sig og det kan man gøre på mange forskellige måder

styrke deres koncentration og motivation til også at arbejde med de teoretiske elementer

denne længere og varierede skoledag børnene vil møde fra august

det er lige præcis den kombination flere timer

er ligegyldigt hvor mange timer eleverne har

jo ræsonnere omvendt til dem der siger at det er ligegyldigt hvor mange timer eleverne

og den fornyelse af undervisningsformerne at eleverne har en sammenhængende skoledag som for de mindste

at man kan dyrke sine fritidsinteresser kan være sammen med kammerater kan gøre andre ting fordi der stadig væk er god tid om eftermiddagen

at skolen skal være endnu bedre til at åbne sine døre det er

en række idrætsforeninger samarbejder med skoler i dag kulturforeninger

også som en del af skoledagen det bliver der

med den nye skole vi ved at når vi trækker på læringskræfter på tværs

forskellige læringsmiljøer som motiverer og gør elever dygtigere og med foreningstraditionen

langt flere elever forhåbentlig opdager værdien af at være aktiv i foreningsdanmark

den åbne skoledag også blevet modtaget meget positivt af idræts forenings og kulturliv

i den danske folkeskole bliver styrket med den nye reform

flere timer af høj kvalitet

vi har været meget optaget af i forligskredsen

den også et stort kompetenceløft

skoleledere lærere og pædagoger der er i skolen regeringen har afsat en milliard kroner til efteruddannelse vi

kan få den viden fordelt langt bedre på skolen og mellem skoler

bliver rekrutteret dygtige lærere ledere og pædagoger ude fra skolerne

en periode arbejder i læringskonsulentkorpset de er ude at dele viden om undervisningsmetoder for at løfte alle børn fagligt

vi vægter decentral kvalitetsudvikling

at når der er dialog mellem ministeriet og skolerne kommunerne og skolerne

skal ud og kontrollere der hvor det ikke måtte gå godt nok

hvis der er nogle steder hvor der er udfordringer og det kan være mange forskellige slags så er opgaven at gå ud og understøtte finde ud af hvor problemerne er

skolerne bliver så gode som muligt til at løfte

læringsopgaver for meget forskellige børn sidst men ikke mindst

også en hjørnesten i skolereformen som hele forligskredsen har lagt meget

skolen vi har sat en ramme for fremtidens skole men præcis hvordan den organiseres bliver der

kvalitetsrapporter hvordan man styrer timerne hvordan man arbejder med holddeling og jeg kunne nævne en række andre ting større frihed til

vil være mange forskellige måder at lave

godt fat i dem klarer de sig som regel også rigtig godt i de andre fag og kompetencer når forligskredsen har lagt vægt på at alle elever skal blive så dygtige som de kan så

at eleverne bliver så dygtige som muligt kombinationen med få klare mål og

partier der står bag lige om lidt

man kunne se at det er et meget bredt flertal i folketinget der står bag den nye skolereform jeg vil godt takke

gode samarbejde der har været

hvis der er noget vi skylder eleverne

noget vi skylder alle de dygtige lærere der

at den nye folkeskole kan udvikle sig uanset hvad man nu kan finde på af smådrilleri

fra august to tusind og fjorten

nu bliver en længere skoledag herre alex ahrendtsen

konfirmationsforberedelse ikke bliver berørt af reformen der er blevet sat en særlig passus ind i bemærkningerne som understreger at den skal foregå inden for det man normalt definerer som almindelig skoletid det vil sige cirka fra klokken otte

det betyder at

hvordan man kommer til at arbejde med placeringen af konfirmationsundervisningen som forhåbentlig foregår i en dialog de fleste steder er der uenighed er det i sidste ende

fremover med den nye skolereform mine embedsmænd og kirkeministeriets embedsmænd har foranlediget af blandt andet

fra fra nogle præster der har været bekymret for hvad der

med konfirmationsundervisningen haft et møde i mandags den sekstende december med landets biskopper

præsteforening hvor der var en rigtig god dialog om de her problemstillinger de udtrykte også tilfredshed med den præcisering der er kommet ind

hvornår man kan placere konfirmationsundervisningen

weekenden eller om aftenen

være fornuftigt nogle gange for det er der nogle der selv vælger

reglerne er som de altid har været

lave en vejledning der tydeliggør hvordan man kan arbejde med konfirmationsundervisningen hvor den kan placeres det gør vi selvfølgelig i ministeriet på baggrund af den dialog vi havde

det lille hjørne som selvfølgelig betyder noget for dem der sidder med konfirmationsundervisningen men rammerne bliver ikke anderledes fremadrettet

et af spørgsmålene som jeg ikke fik svar på

den danske folkeskolereform den svenske folkeskole er i en elendig forfatning og en lang række af de hovedelementer som ligger i den danske folkeskolereform

i sverige i snart tyve år med et elendigt resultat nu vil jeg spørge ministeren her på falderebet

det giver jo en mulighed for at drøfte hvad der skal til for at eleverne bliver dygtigere

lars dohn giver af det svenske skolesystem uden at

gøre mig til ekspert i det dog ved jeg at der har været en stor diskussion som det svenske skoleverk blandt andet

har rejst i forhold til at man har haft undervisningsforløb mange steder med det udgangspunkt der hed ansvar for egen læring hvis man skulle sige det sådan lidt enkelt hvis der er noget som den her skolereform ikke er udtryk for så er det ansvar for egen læring hvis der

herunder med særligt blik for hvordan vi får løftet de elever fagligt som i dag desværre ikke klarer sig godt nok sådan at de blandt andet

flere timer af høj kvalitet med lektiehjælp og så videre også

år jamen hvad er da meningen med at genskabe det at emil nu

står der også helt eksplicit

gammeldags niveaudeling i en a klasse og en b klasse det kan ikke lade sig gøre for det giver nemlig ikke mening og

dyb mening at man i højere grad kan arbejde med mindre hold det kan nogle gange være med udgangspunkt i samme faglige niveau det kan nogle gange være med udgangspunkt i køn det kan nogle gange udgangspunkt i motivation men at arbejde med holddeling som et pædagogisk redskab til at alle børn får den undervisning de bliver løftet af

af tiden for konfirmationsforberedelse

hvordan reformen påvirker rammerne for det sådan at der bliver et endnu bedre informationsgrundlag man kan

overhovedet ikke underbygger helhedsskolen

som hattie understreger det er flere timer af høj kvalitet selvfølgelig er det ikke flere timer i sig selv det kommer jo an på hvad der sker i løbet af de timer hvad er det for et undervisningsindhold der er hvor veluddannede lærere og pædagoger er det der er det er

det nye med den her reform er at vi kommer til at følge at eleverne faktisk også bliver

synes er vigtigt for folkeskolen er for alle at de dygtigste elever også

i folkeskolen sammen med pædagogerne får også efteruddannelse

godt understrege at det der sker her er at selvfølgelig er det lærerne der har ansvaret for undervisningen

men det sker forhåbentlig i et teamsamarbejde som vi kender i dag og hvor pædagogerne får en endnu mere central rolle fordi

om et godt samarbejde om at føre reformen ud i livet

til kommunernes muligheder for at indgå lokalaftaler med lærerne for på den måde at sikre et godt samarbejde

overhovedet kunne komme videre

i samarbejdet med mange lærere der er kun en ting kan gøre

med det kompetenceløft der er til lærere

nu kommer et tæt samarbejde mellem skoleledelserne og lærerne på skolerne

hvordan man udfylder rammen for den nye skole præcis sådan som man arbejder med store udviklingsprojekter i alle andre offentlige

parters ansvar så jeg må spørge ministeren igen for jeg fik ikke svar synes ministeren at det var en udstrakt

til lærerne om at få et godt samarbejde om at føre reformen ud i livet

og en tilføjelse synes ministeren ikke

være i overensstemmelse med grundtanken i den danske model om parternes forhandlingsret at man bakkede kommuner og lærere op i at indgå de aftaler fordi det vil være en af de ting der kan sikre en god udførelse af

sikkerhedsudvalg og så videre sådan er det jo organiseret på alle andre arbejdspladser det fungerer godt nogle steder er der problemer med ledelsen ja

lærerne på hver enkelt af de skoler der nu er i gang med at udvikle rammen for indholdet af den kommende folkeskolereform jeg er sikker på

af skolelederforeningen at den opgave man overhovedet påtager sig som den allervigtigste er hvordan man udvikler den pædagogiske ledelse på skolerne i tæt

er vedtaget og vil nu blive sendt til

der markant øger skatter og afgifter i danmark man kunne også tage en diskussion om lovforslagets reelle betydning i forhold til at lovgive med tilbagevirkende kraft altså at investeringer

nu skattemæssigt behandles anderledes

da de blev foretaget det kunne man sige rigtig mange ting om og det havde vi heldigvis også en grundig debat om under førstebehandlingen

talerstolen i dag

sidste svar vi har fået i skatteudvalget på det her lovforslag for da regeringen kom med sin økonomiske redegørelse for december i slutningen af sidste uge

har selvfølgelig også en betydning i forhold til provenuet på det her lovforslag regeringen har jo sagt at

jeg nær sagt uanset hvad der kommer ind med det her lovforslag

står i skærende kontrast til regeringens såkaldte forsigtighedsprincip for hvad er

sket bare siden i torsdags jo

vurderinger af olieprisen og i de svar vi har fået fra skatteministeren viser det sig nu

ikke tale om en gevinst for statskassen altså en merbeskatning

tyve nej så drejer det sig om seks

i kassen det er altså en en nedskrivning af provenuet med syv og tyve procent bare frem til

så hvordan det udvikler sig tør man kun gisne om men man kan også se at den varige virkning af lovforslaget er reduceret med jeg tror det er femten procent derfor er det

bekymrende at regeringen bare kører videre at regeringen kører videre uden at have sikkerhed for at

derfor håber jeg at skatteministeren i dag vil gå på talerstolen og forklare hvilke konsekvenser regeringen vil tage af at det man troede skulle finansiere en togfond er der så frem mod

det bryder med regeringens løfte om ikke at øge skatter og afgifter generelt der er problemer i forhold til at det de facto giver lovgivning med tilbagevirkende kraft og så er det altså problematisk at det

mere robust end at når der kommer en ny vurdering fra regeringens

lovforslag men jeg synes det understreges hvor problematisk det er når vi ser at forudsætningerne skrider og at regeringen ikke

sig til det når man skal bruge pengene

vi også efterlyser et svar på hvordan regeringen

finde de penge på de årlige finanslove er det ved at reducere andre trafikinvesteringer er det andre infrastrukturprojekter rundtomkring i landet som så må holde for som ikke kan realiseres som ikke er mulige eller er det

kompenserende skatter jeg er helt sikker på at i regeringens terminologi

øge skatterne ekstra for det var bare at tage det man troede man fik ind men det forventer jeg skatteministeren kan give et klart svar på i dag for det er stærkt problematisk at vi aftenen før lovforslaget tredjebehandles kan se

det er

oplysninger i beretningen fra rigsrevisionen der viser at der ikke er skævhed i vurderingerne rigsrevisionen korrigerer også skatteministeriets tidligere oplysninger om at man vurderer andelsboliger på samme måde eller mere rimeligt

at skats vurderinger af andelsboligforeninger er mere præcise end vurderingerne af ejerboliger man kan heller ikke på baggrund af vores konklusioner konkludere at andelsboliger er vurderet under handelsprisen man kan omvendt sige at skat har vurderet andelsboligerne højere end andre typer af

skattepartner i kpmg claus pedersen kalder regeringens konklusioner på rigsrevisionens beretning for mangelfulde og misvisende og jeg citerer claus pedersen som siger man får det indtryk at andelsboligforeninger ikke er ramt af for høje vurderinger

sammenhænge omtales som erhvervsejendomme men der er intet faktuelt eller statistisk der kan underbygge at fejlmængden skulle være lavere end på boligområdet summa summarum vi kan se at vi her har et system som er kollapset et ejendomsvurderingssystem som et udvalg heldigvis ser på for

at få rettet op på systemet så et udvalg med peter engberg jensen tidligere nykreditdirektør til sommer kommer med et forslag til en ny konstruktion for ejendomsvurderinger regeringen har i svar til os

partier løbende under behandlingen af hele diskussionen om ejendomsvurderinger sagt at man var sikker på at vurderingerne af andelsboligerne var mere præcise

noget statistisk grundlag for at komme med den konklusion snarere viser det sig

at andelsboligerne er lige så skævt vurderet som almindelige boliger

til den konklusion at andelsboliger selvfølgelig også skal være omfattet af det forslag som regeringen kommer med om at man får nedsat vurderingerne i det her tilfælde med to en halv procent vi vil derfor

et beslutningsforslag som betyder at andelshavere får samme nedsættelse af vurderingerne

som almindelige boligejere det er ret og rimeligt hvis de betaler for meget i skat skal vi selvfølgelig sørge for at de

at de er vurderet for højt det leder os også frem til at vi mener

brug for ejendomsvurderinger generelt vi mener man skal fastfryse grundskylden og pristalsregulere den så man har en sikkerhed som boligejer og som andelshaver for hvad ens boligøkonomi er i årene frem boligøkonomien udgør så stor en del af familiernes økonomi at man må sørge for at der bliver ro og tryghed omkring den del af økonomien så der altså bliver en fastfrysning også af deres betalinger i årene frem

konkret forslag om at andelshavere får samme vilkår som boligejere i forhold til nedslag

det er jo sådan at det her forslag er én stor oprydning efter vk regeringens

passivitet på det her område det der jo er hovedkonklusionen i rigsrevisionens rapport

at skiftende venstreministre med konservatives accept i regeringens ø udvalg

at mange mange boligejere i danmark er kommet til at

for meget i ejendomsskat så jeg vil egentlig bare gerne sige

brian mikkelsen for at man nu ved sin passivitet

ifølge rigsrevisionen er fuldt af fejl syv ud af ti vurderinger er forkerte en og fyrre procent af vurderingerne er

de nye oplysninger i dag viser at der er lige så store fejl for andelshavere på trods af at regeringen i gentagne svar til folketingets partier og også i svar til folketingets skatteudvalg påpeger at der ikke er de problemer med andelsboliger som der er for almindelige boliger

dokumentation som påpeger at man ikke har haft sin statistik

sin dokumentation i orden og derfor bliver vi nødt til at

som ligestiller de tohundredetusind andelsboliger med

har givet de danske boligejere ved at lave for høje

for meget i ejendomsskat jeg er glad for at regeringens side nu

løsning frem og vi følger den op med et ekspertudvalg

indstilling til hvordan vi for alvor får løst

det de skal i boligskat hverken mere eller mindre

vi ikke få sådan en en fuld opbakning her i dag fra det konservative folkeparti vi får en passivitet ved tredjebehandlingen

boligøkonomi de har i årene frem så står vi ved den finanslovsaftale vi indgik med regeringen om at stemme gult til et forslag som vi synes er elendigt det retter vi så op på ved at

også gode tanker på det her område som betyder at man vil ligestille

man kan se at der også har været en vilkårlighed i deres vurderinger

i grundskyld når deres vurderinger ifølge dokumentationen her

det giver

folkeparti og vk regeringen havde ikke halvfems mandater i folketingssalen så indgik

enhedslisten det var så ikke herre per clausen selv men til orientering for

om lige netop det forslag vi taler om i dag det er der indgået en aftale med enhedslisten om og

kan vi jo så konstatere at det var vi imod

det var godt nok at man blot satte

ned med de to en halv pct som regeringen så siger er fem pct fordi der

det er godt nok men det er bedre end det der er i dag og derfor støtter vi

som boligejere og jeg håber rigtig meget på at enhedslisten vil støtte

de borgerlige partier i det ud fra de

og så har vi altså et flertal for det forslag så det

der gør at man så kan løbe

kunne stemme nej

at man nu kan fortsætte med at opkræve for høje boligskatter det er fuldstændig utroværdigt men måske herre brian mikkelsen kan fortælle de boligejere man nu svigter hvad det var de konservative fik i den finanslovsaftale

regering at liberal alliance vil støtte os i og så håber jeg

vi kan få flertal for det synspunkt så boligejerne får tryghed omkring deres økonomi det er vores politiske mål det er det vi arbejder for

i finansministeriet og sole sig i venstres finanslovsresultat

i det forhandlingslokale og som kan retfærdiggøre

fra det løfte man gav boligejerne det er fuldstændig billigt at sige at man vil fremsætte et beslutningsforslag

er som bekendt det udspil med titlen tillid til ejendomsvurderingerne som regeringen præsenterede tilbage i oktober det var en opfølgning på rigsrevisionens kritik af ejendomsvurderingerne og netop tillid er nøgleordet i den forbindelse borgerne skal selvsagt have tillid til at ejendomsvurderingerne er til at stole på og hvis denne tillid ikke længere eksisterer skal den genskabes det ansvar har

er optaget af er sådan set at vi får løst udfordringen der bliver nogle ejendomsvurderinger som skal være bedre det skal være

have tillid til dem og derfor er vi også nødt til at sikre os at den tillid bliver genoprettet det er baggrunden for regeringens udspil om ejendomsvurderinger og det er baggrunden for det lovforslag vi om lidt vil vedtage her i folketinget lovforslag l firs er første del af udmøntningen af regeringens udspil nemlig af den del

indeværende år lovforslag om resten af regeringens udspil

der blandt andet skulle lovgives om et nyt vurderingssystem som vil skulle etableres med udgangspunkt i de anbefalinger der kommer fra ekspertudvalget som regeringen har nedsat jeg ser meget frem til at dette arbejde bliver gjort færdigt det er klart at vi aldrig får et vurderingssystem som rammer plet hver eneste gang en vurdering er altid udtryk for et skøn

det kan ikke lade sig gøre at ramme rigtigt hver gang

sikker på at vi kan få etableret et system der kan levere vurderinger af en bedre kvalitet end den vi hidtil har kendt det er det som er målet jeg vil gerne knytte nogle få bemærkninger til

andelsboliger som har været nævnt i debatten i dag for det første betales der hverken ejendomsværdiskat eller dækningsafgift af andelsboligejendomme derfor har ejendomsværdien ikke betydning for betalingen af ejendomsskatter det er kun grundværdien der har betydning for beskatningen af en andelsboligforening for det andet gælder

som ny vurdering i to tusind og fjorten har mulighed for at klage over denne nye vurdering når de har modtaget en vurdering efter det nye vurderingssystem i foråret to tusind og seksten det svarer helt til hvad der er gældende for andre boligejere for det tredje udvider det forslag som vi snart vedtager muligheden for at rette fejl i to tusind og tolv vurderingen af blandt andet andelsboliger som skat selv opdager eller bliver gjort opmærksom på af andre man kan således ikke sammenligne vurderingen af ejerboliger med vurderingen af

herunder andelsboligejendomme ejerboliger får

en form for maskinvurdering det gør erhvervsejendomme ikke

en mere differentieret gruppe det betyder at vurderingen af erhvervsejendomme er mere individuelt baseret end vurderingen af ejerboliger og det må så også alt andet lige betyde at usikkerheden må være mindre denne betragtning bygger ikke på noget der står i rigsrevisionens beretning sådan er det og sådan har det

have et særligt fokus på andelsboligerne i denne omgang regeringen er optaget af at sikre at vi får nogle ejendomsvurderinger af en tilstrækkelig god kvalitet

det er især vurderingerne af ejerboliger der i efterårets løb er blevet kritiseret

det klart at det for regeringen er vigtigt at netop alle ejendomme får en rigtig vurdering og det gælder hvad enten det drejer sig om ejerboliger det drejer sig om erhvervsejendomme hvilket i vurderingslovens forstand også omfatter beboelsesejendomme herunder andelsboliger

vi også nødt til at have de nye vurderinger på plads jeg skal gerne beklage at det har taget så lang tid jeg kunne også

forløbet op igennem nullerne

at vi nu ser fremad således at vi får løst de udfordringer jeg tror vi alle sammen har erkendt der er

det er derfor vi har nedsat engbergudvalget og det er derfor vi

til politiske drøftelser så snart engbergudvalget er kommet

bare synes at man skulle fortsætte jeg synes sådan set det er vigtigt at vi får styr på det og sikre at vi får et vurderingssystem som borgerne i sidste ende kan have tillid til og derfor håber

regeringen nærmere betegnet justitsministeriet har givet i forbindelse med lovbehandlingen her

i transportudvalget og alligevel får man et meget arrogant svar fra justitsministeriet der ikke ser sig i stand til af ressourcemæssige årsager at svare på de helt relevante spørgsmål der er stillet helt konkret drejer det sig om danske busvognmænd som har været i deputation og peget på at der ikke er en eneste overtrædelse af cabotageområdet

at få afklaret i forbindelse med lovprocessen om det nu også er tilfældet

busvognmændene er også blevet omfattet af de her kraftige bødestigninger og det har vi ikke

få et klart svar på fra justitsministeriet og det er dybt dybt utilfredsstillende og derfor er vi selvfølgelig tilfredse med at et flertal i transportudvalget har givet denne næse til regeringen men vi agter også fra venstres side at rejse sagen over for præsidiet

det må være sådan at det er folketingets medlemmer der i forbindelse med udvalgsbehandlingen definerer hvad det er relevant at spørge om og ikke

stemmer blankt det er en meget meget slap omgang må jeg minde om at det at stemme blankt også er at stemme og en blank stemme er i dette tilfælde en stemme der støtter status quo så man vil altså ikke tage mere håndfast fat på de problemer som danske chauffører oplever hver eneste dag det er en hverdag hvor udenlandske vognmænd og chauffører i stor stil blæser på eus regler for cabotagekørsel derfor er den danske lastvognsbranche ved at blive smadret og det rammer både vognmænd og lastbilchauffører danmark har således mistet godt otte tusind chaufførjob siden to tusind og otte ifølge fagligt fælles forbund 3f med lovforslaget

hæve bødestørrelsen i forbindelse med overtrædelse af cabotagereglerne så der indføres bøder på fem tusind kroner for mindre alvorlige overtrædelser på femtentusind kroner for alvorlige overtrædelser og på femogtredivetusind kroner for meget alvorlige overtrædelser det er ubegribeligt for mig og for

at der er nogle partier som ikke kan støtte det lovforslag sagen er jo at konkurrence på ringere løn og arbejdsvilkår end dem der normalt gælder i danmark er en bombe under den danske arbejdsmarkedsmodel og

danske familiers velfærd i sf tager vi truslen mod de danske arbejdspladser og det danske velfærdssystem meget alvorligt social dumping er også uacceptabelt fordi det undergraver de mange virksomheder og arbejdsgivere der følger reglerne

3f som siger om regeringens initiativer

piratkørsel fusk og social dumping det ville derfor klæde de partier og her tænker jeg især på dansk folkeparti

når der er en mulighed for det

for busvognmænd så også

at vi ved hvor mange der i grunden

en argumentation for hvorfor man vil lave

oplyst hvor mange sager der har været siden man nu føler at man skal til at lovgive for området så er justitsministeriet selvfølgelig forpligtet til at

nogle får endda kun to tusind fem hundrede kroner i løn

de bor på rastepladserne under meget meget kummerlige vilkår samtidig bliver danske chauffører arbejdsløse og danske vognmandsfirmaer må lukke jeg vil da kraftigt opfordre venstre til

der bliver gjort mest muligt for at få stoppet

også sige at det er for at tage vare på det danske erhvervsliv

står en ordfører og taler varmt for at det her skal indføres og nu skal det kriminaliseres og når man så spørger ordføreren hvor mange timer skulle have brugt for at finde de oplysninger går jeg ud fra at det ved ordføreren

vognmandsvirksomheder for det er jo det som er hovedsigtet med det her lovforslag og der vil venstre altså simpelt hen stemme imod samtidig med at man påstår at man er det ny lønmodtagerparti

der var med at sikre et ordentligt anlæg til screening af de lastbiler der kørte ind over den dansk tyske grænse dengang regeringen trådte til det er jo

handlinger vejer tungere end ord og de her hensigtserklæringer om at man gerne vil gøre noget mod cabotagekørsel bliver altså fulgt op ved at her vil man decideret stemme imod lovforslaget

cabotageloven siden to tusind og ni det der er tale om der skal foretages er

en lastbil er det en bus er det en lastbil det kan man gøre på ganske få timer er det for meget at forlange af embedsværket at man laver

som de ikke har gjort så jeg forstår slet ikke den modstand der er imod det

med hensyn til eus

regler for så vidt angår det generelle

at tage cabotagekørsel med så har jeg forstået det sådan at der vurderer man fra ministeriets side at det ville være forkert hvis man kunne nøjes med noget som især er rettet mod udenlandske lastvogne

venstre som er en stor tilhænger af eu må da være klar over

inden vi får talt os alt for varme omkring de her bødestørrelser

synes jeg man skal huske at der er mange forskellige bøder i det danske samfund og en lille ting som at køre uden lys på cyklen er det da egentlig temmelig meget

og derfor synes jeg også det er fair hvis der så sker noget i forhold til en bus som åbenbart er det

hvor chaufførerne får titusind kroner i løn eller

hundrede kroner i løn og lever med et primusapparat på de danske rastepladser og bor i deres lastvogne

derfor stemmer vi gult i dag men når nu herre eigil andersen taler så meget om social dumping og arbejdsløse chauffører

svar fra ministeren hvori det tilkendegives at man kan køre lovlig cabotagekørsel tre hundrede og fem og tres dage om året fire og tyve timer i døgnet det er et problem i forhold til social dumping

nogle ting som er organiserede hvor lastvognene holder på de danske rastepladser rastepladser

mange af de ting der foregår der er ulovlige og derfor synes jeg

det er underligt at dansk folkeparti ikke vil stemme for de her bødeforhøjelser

og at her er vurderingen altså at man vil komme i modstrid med eus regler hvis man ikke

hundrede og otte og tyve sager der omhandler busser det er meget vigtigt for

spørgsmål til justitsministeren hvor mange af disse fire hundrede og otte og tyve sager

som klart udtrykker kritik af at vi ikke har kunnet få nogen ordentlige svar

i i den tillægsbetænkning adresserer rigspolitiet som jo har meddelt at de

svarene frem i i den detaljerede form

i forbindelse med tillægsbetænkningen

og jeg må sige at

acceptere at det der er foregået er foregået forstået på den måde at

justitsministeren på det samråd vi havde med hende klart sagde at hun

et svar på spørgsmål syv hundrede og tre og halvtreds som jo siger at per første januar vil den statistik som vi beder om rent faktisk kunne fremskaffes idet man har bedt

i udvalget og for så vidt også med den debat der er nu her tror jeg at rigspolitiet har forstået signalet jeg tror at vi har givet dem et rap over fingrene

også det der fremgår af svaret på spørgsmål syv hundrede og tre og halvtreds at vi i

i forbindelse med tillægsbetænkningen tale om en næse til justitsministeren så lad mig sige meget meget klart fra enhedslistens side at

justitsministeren eller transportministeren

er en klar kritik af at rigspolitiet ikke har

sætte sig ned og bladre det her manuelt igennem og så komme med

det er det der ligger i det fra enhedslistens side som sagt støtter

det har også været nævnt af flere ordførere her på talerstolen det var så også således at vi i onsdags gennemførte et åbent samråd i udvalget med justitsministeren et samråd som blev afholdt klokken tyve

justitsministeren mødte beredvilligt op her blev emnet drøftet og det var mit klare indtryk at udvalgsmedlemmer fik besvaret det grundlæggende spørgsmål

at man fik bekræftet den antagelse som danske busvognmænd tilkendegav over for udvalget jeg har i dag skal jeg sige modtaget en henvendelse fra venstres transportordfører om at udvalget skal tilskrive præsidiet med en yderligere klage i sagen og jeg har set i lyset af at der jo er tale om en hastende sag derfor

man også kan forstå af herre henning hyllesteds indlæg her at de ikke kan støtte en sådan henvendelse til præsidiet

sætte denne sag på udvalgets næste ordinære møde hvor vi kan drøfte det passerede og jeg

også af egen selvstændig drift vil tage en henvendelse til folketingets præsidium og det er jo som bekendt ethvert folketingsmedlems ret

lille

kritik som rejses i tillægsbetænkningens bemærkninger af rigspolitiet bør retteligen være rettet imod ikke rigspolitiet men rigsadvokaten det fremgår også tydeligt af den

og derfor synes jeg at det er ret og rimeligt at vi her fra folketingets talerstol får rettet den misforståelse sådan at der ikke er folk i rigspolitiet som får den opfattelse at de har begået noget forkert idet

et flertal i udvalget rettelig har villet adressere

i sin besvarelse af samrådsspørgsmålet indikerede at den antagelse som danske busvognmænd er kommet med sandsynligvis er korrekt men også at det ville

omkostninger hvis man skulle have det endeligt bekræftet men det er mit klare indtryk og det var også mit klare indtryk at det blev forstået både af herre flemming

larsen herre karsten nonbo og en række af de øvrige venstremedlemmer der var til stede at det faktisk er sådan at der er en god grund til antage at der ikke er givet

eller i givet fald kun ganske få bøder for cabotagekørsel

tv og dermed også på folketingets hjemmeside at ministeren klart indikerede at sandsynligheden for at der er givet nogle bøder

ville være en relativt stor omkostning at få det her bekræftet ud over det man allerede ved og det der har været medlemmernes ønske har jo været at få

bekræftet at det faktisk var sådan at danske busvognmænd havde ret i deres antagelse og det må vi antage

blandt andet har justitsministeren justitsministeren svaret at justitsministeren ikke fandt at den skriftlige besvarelse der har fundet sted

at man gerne vil sikre en så høj kvalitet som muligt det er godt og fornuftigt

ikke sikker på at jeg har tid til at besvare den anden

at politiet har utrolig mange opgaver at rigsadvokaten

som er blevet bekræftet indirekte af

igennem en større undersøgelse ville nok have været noget

er da helt utroligt med den måde det foregår på i dag man siger vi ved at det ikke er ret mange men i øvrigt ved vi ingenting om hvor mange det er

selv høre at det er helt galt det må der i hvert fald være mange der kan men lad os blive ved det det drejer sig om

privatisten står her

rigtig mange ressourcer så må privatisten da vide hvor mange ressourcer det vil kræve hvordan er det muligt at sige at noget vil kræve lang tid

om hvor

når en minister besvarer et

samrådsspørgsmål under ministeransvar hvori man refererer til

myndighed så skal vi vel ikke som udvalg

tror jeg

herre hans christian schmidt har gjort dengang han var

var kommet fra systemet og det vil med andre ord sige

svare på hvor mange ressourcer det ville have krævet

hvert fald konstatere at den besvarelse som justitsministeren kom med var at det ville være ressourcekrævende og naturligvis mere ressourcekrævende end at konstatere det som vi alle sammen formodentlig godt ved

busområdet fordi det ikke er blevet kontrolleret

en ting er at vi skal leve med at vi

det vil koste ressourcer når vi så formaster os til at spørge hvor meget det

helt urimeligt at man kan tillade sig at opføre sig sådan over for et folketing det er da ikke set før at man er helt ligeglad

ministeren op så ministeren kan fortælle det her det er jo ikke en stor opgave man skal tage fire hundrede sager og så skal man sige bus lastbil

at den antagelse som venstre og andre har ønsket at få bekræftet er blevet bekræftet og så kan man jo som

i forhold til det og det skal jo være frit for enhver at gøre jeg står her som jeg har nævnt som udvalgsformand og derfor har jeg ønsket at få afklaret de

at jeg har konstateret at der ikke er et flertal

adressere det her over for præsidiet men at vi naturligvis på udvalgets næste ordinære møde vil diskutere den her sag

ville man jo ikke have kunnet svare så klart og tydeligt

på det politiske spørgsmål som man har gjort fra venstres side i øvrigt i forhold til det

er ikke ordfører på området jeg konstaterer bare

er er blevet oplyst på et højere grundlag og så kan man altid ønske sig at vi i fremtiden kommer til at gøre det på en bedre måde

har ministeren

at over vores grænser

tilbage i to tusind og tolv

sige at man ikke ønsker parallelitet

fra rigspolitiet i forhold til antallet af overtrædelser af cabotagereglerne på buskørselsområderne

det jo er en næse fra et flertal i folketinget jeg håber at ministeren synes at hun stadig væk

og hvis det er sådan at ministeren mener at man skal rette sig efter et flertal i folketinget betyder det så at ministeren i dag tilkendegiver at vi for eftertiden ikke kommer til at se sådan en

på spørgsmål syv hundrede og tre og halvtreds har

på en måde så der er mulighed for at give svar

må ministeren da i hvert fald kunne oplyse over for os hvor lang tid det ville have taget det må man da vide hvis man

ville tage for lang tid hvor lang tid ville

ikke kan genkende jeg siger jo meget klart

spørgsmål til justitsministeren justitsministeren har i et åbent samråd så alle

hun fremadrettet vil sørge for at udvalget får bedre svar derudover har hun fundet en løsning

initiativer også da vi sad i regering

over

regeringens side hvor mange man mener har begået ulovlig cabotage

på trods af at de antagelig hvis vi skal tage justitsministeren

jeg synes det er trist at regeringen sidder og fører symbolpolitik som jo egentlig ender med at gå ud over nogle busvognmænd der bare passer deres arbejde

fordi i ikke er villige til at øge bødestraffen i sidste ende er

synes egentlig at det taler for sig selv at regeringen på trods af

ønsker at give forhøjede bødestraffe

venstre jo nærmest skal forsvinde fra lovforslaget hvor vi siger at det minimum skal give fem tusind kroner

det her område er helt umulig at

cabotagekørsel på busområdet skal være af midlertidig karakter

det er jo komplet umuligt at kontrollere

hvordan skal de løfte en bevisbyrde ud fra en passus om at det skal være af midlertidig karakter er det to måneder

seks måneder men jeg synes man skal spørge nogle af busvognmændene ikke mindst her i hovedstadsområdet

hvordan man fortolker en midlertidig periode

sagde fra talerstolen det er ikke en næse det er ikke i nærheden af at

en kritik af at rigspolitiet eller rigsadvokaten eller hvem det nu er

vi har fået et udmærket svar fra justitsministeren i et samråd som siger

at vide at rigspolitiet retter ind

at levere det statistiske materiale som vi

og der er fire hundrede og otte og tyve sager og man kan gøre det samtidig i alle tolv politikredse det vil sige

oplysningerne og det er bare dem vi vil at

når der er så let adgang til disse oplysninger

ved grænsen og det er jo

ministre igennem to samråd få at vide at vi for eftertiden muligvis ville få

i dag har vi så fået det bekræftet så noget godt er der jo kommet ud af det

en næse men man kan slå det op og der kan man se at en næse er en påtale til en minister for en handling

venstres dansk folkepartis enhedslistens liberal alliances og det konservative folkepartis medlemmer af udvalget finder det særdeles utilfredsstillende så er det vel

kan vel ikke gøre noget særdeles utilfredsstillende medmindre man har foretaget

og den er jeg glad for endnu mere glad bliver jeg

i fremtiden sådan forstår jeg nemlig ministeren at nu har man lært

søger foretræde i et udvalg fremlægger et problem og beder politikerne om at undersøge det så kan man ikke sidde i et ministerium og afvise hvad et folketing ønsker så må man forstå at man er underlagt folketinget og at folketinget beder om de oplysninger så får

vi i hvert fald nået det i dag som som ministeren har stået på talerstolen og lovet

været rart at vi havde været det foruden hele den lange debat for at få noget der er så